titlen på den anmeldte sag vil fremgå af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

salen

medlemmer der har været medlem i mange år burde kunne finde salen i tide

gør ikke noget at man er på pladsen til tiden når

afstemningen slutter

er ikke stillet ændringsforslag og der er ingen der beder

uddannelsesinstitutioner inden for det maritime område

at vide at det gælder også nogle steder men man synes ikke det skal gælde over det hele jeg synes en uskik

forvaltningsloven men som ikke er omfattet af den del der hedder offentlighed i forvaltningen

som vil afgøre om vi kan stemme for

ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet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

for ændringsforslaget stemte en og halvtreds

ændringsforslaget er forkastet herefter

stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag

nummer tre tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal

afstemningen slutter

for ændringsforslaget stemte en og halvtreds

jeg foreslår at lovforslaget går direkte

stillet ændringsforslag der er ingen der beder om ordet og så er forhandlingen sluttet

det er ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse det

lige de medlemmer der ikke deltager i de videre forhandlinger om at forlade salen i god ro og orden det vil sige at de samtaler der finder sted med medlemmer der heller ikke deltager i de videre forhandlinger

ikke stillet ændringsforslag der er ingen der beder om ordet så er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

er ingen der beder om ordet forhandlingen er sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

om ordet forhandlingen er sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen

det skyldes jo at regeringen ikke forsømmer nogen lejlighed til

at sige at eu forbeholdene eller undtagelserne eller hvad vi skal kalde dem er skadelige

bør afskaffes fordi de simpelt hen generelt skader danmarks interesser som det hedder man kan sige at der har været en lille smule forskel i

retorikken i de forskellige forskellige regeringsgrundlag der er tider hvor

har været meget faste i kødet med hensyn til at afskaffe forbeholdene og

fortsat har planer om at sætte undtagelserne til folkeafstemning regeringen på et passende tidspunkt vil optage drøftelser blandt folketingets partier for at sikre en bred politisk opbakning til afstemningen og dermed den bedste chance for et positivt resultat det er vi jo sådan set ikke uenige i i oppositionen

s sf og rv for at være hel præcis og derfor har vi faktisk også længe signaleret at vi synes regeringen

europapolitiske partier der står bag

forbehold afskaffet vi havde derfor i maj

igen kom regeringen med den samme retorik om at det skader danmarks interesser ikke at være med et cetera

unægtelig et langt skridt

ganske enkelt fordi vi hver gang

glad han har været for at vi hidtil har kunnet være med

at det har betydet virkelig meget når det drejede sig om terrorlovgivning politisamarbejde

efterforskning i det hele taget det har man virkelig været glad for men nu sker der så det at eu selvfølgelig arbejder videre udvikler sig videre

justitsministeren nævner selv at

ærgrer ham meget at danmark ikke længere er med til at præge udviklingen i dette samarbejde han nævner konkret to direktivforslag der er

direktivet om seksuelt misbrug af børn senere nævner han også at for eksempel voldstruede kvinder

fordi man ikke kan give dem den samme beskyttelse

vi havde i fredags et ret langt

det kommende rådsmøde og der havde vi faktisk otte måske ni sager som var omfattet af forbeholdet og

justitsministerens område jeg nævner lige nu der var også andre forbehold blandt

som den her forespørgsel jo

få retsforbeholdet afskaffet derfor skal jeg slutte forespørgslen med at spørge hvordan synes ministeren egentlig selv det går

med eventuelt at få en folkeafstemning om afskaffelse af

konsekvenserne af det retlige forbehold nærmere en forespørgselsdebat giver jo netop nogle gode rammer for at vi

et et medlem af den radikale folketingsgruppe

og oven i købet få læst sin kronik op fra folketingets talerstol så

hvis vi fastholder det ingen tvivl om det helt overordnet betyder retsforbeholdet jo

danmark på det retlige område står uden for det overstatslige eu samarbejde men deltager i det mellemstatslige samarbejde i eu det var resultatet af den aftale som den danske regering for atten år siden opnåede i kraft af den såkaldte

på det nationale kompromis som blandt andet de partier som de tre

tilhører stod bag med amsterdamtraktaten overgik en del af samarbejdet om retlige og indre anliggender fra at være mellemstatsligt til at være et overstatsligt samarbejde det drejede sig om grænsekontrol indvandringspolitik asylpolitik og det civilretlige område nu handler forespørgselsdebatten i dag jo om konsekvenserne af danmarks retsforbehold set i lyset af lissabontraktaten

vigtigt at holde sig for øje at vi allerede med amsterdamtraktaten har gjort os nogle erfaringer med hvad det vil sige at stå uden for eu samarbejdet og de erfaringer har været at det har haft konsekvenser for danmark at stå uden for samarbejdet inden for det civilretlige område er der vedtaget en lang række vigtige retsakter det drejer sig for eksempel om konkursforordningen bruxelles i forordningen bruxelles

på grund af retsforbeholdet har vi altså ikke

deltage i vedtagelsen af disse retsakter og det har utvivlsomt haft konsekvenser for danske borgere og virksomheder blot som eksempel kan kan nævnes at det er besværligt for danske virksomheder

for at afbøde konsekvenserne af at vi ikke er med i de nævnte retsakter anmoder vi så eu om såkaldte parallelaftaler en parallelaftale er jo sådan en mellemstatslig aftale mellem eu og danmark hvor danmark i forhold til den konkrete retsakt tilknyttes det samarbejde der for de andre medlemsstater hviler på et overstatsligt grundlag hvis der skal indledes forhandlinger om en parallelaftale forudsætter det at kommissionen stiller forslag om det og at rådet giver kommissionen mandat til at føre sådanne forhandlinger det skal understreges at rådet ikke er forpligtet til at give kommissionen sådan et mandat og det sker i praksis kun hvis ikke bare danmark men også eu og de øvrige medlemsstater har en interesse i en parallelaftale med danmark danmark har fremsat i alt seks anmodninger om indgåelse af en parallelaftale kommissionen har afslået at imødekomme to af disse anmodninger

i den forbindelse givet udtryk for at indgåelse af parallelaftaler er af ekstraordinær og midlertidig karakter og kun kan accepteres når parallelaftalerne er i eus interesse de to konkrete afslag drejede sig om konkursforordningen og bruxelles

forordningen om behandling af grænseoverskridende sager om forældremyndighed og skilsmisse for så vidt angår to af de andre danske anmodninger nemlig om henholdsvis forkyndelsesforordningen og bruxelles i forordningen indvilgede kommissionen i at der blev indledt forhandlinger med danmark og det resulterede da også i at der blev indgået parallelaftaler

to nævnte forordninger forhandlingerne var imidlertid så langstrakte

forbeholdsramte retsakter først trådte i kraft

danmark med flere års forsinkelse jeg kan også nævne at der inden for

sin tid blev indgået to parallelaftaler hvormed danmark blev tilknyttet eurodacforordningen og dublinregelsættet på mellemfolkeligt

en parallelaftale vil blive imødekommet det viser også at eu anser parallelaftaler for at have en ekstraordinær midlertidig karakter og at indgåelse af sådanne aftaler er en meget langstrakt proces jeg vil også pege på at danmark først når forhandlingerne om et forbeholdsramt eu initiativ er afsluttet har mulighed for at anmode om en parallelaftale det betyder at danmark under forhandlingerne om det pågældende eu initiativ ikke har mulighed for at arbejde aktivt for at eu retsakten får et bestemt indhold når de andre medlemsstater

retsakten kan danmark enten forsøge at blive tilsluttet retsakten med det indhold som de øvrige medlemsstater allerede har forhandlet sig frem til eller vi kan forholde os passivt

er den bedste løsning for danmark

det eneste tilfælde hvor danmark har en ret til at kunne deltage i de nye forbeholdsramte initiativer er hvis der er tale om en udbygning af schengenreglerne efter protokollen om danmarks stilling kan danmark nemlig inden for seks måneder efter vedtagelsen af en ny foranstaltning træffe beslutning om at vi ønsker at tilslutte os foranstaltningen på et mellemstatsligt grundlag men det gælder også kun på schengenområdet der er en meget lille del af det samlede samarbejde inden for det politimæssige og strafferetlige område med lissabontraktaten blev den hidtidige søjlestruktur ophævet

og dette samarbejde blev således også omfattet af det danske retsforbehold det viser at konsekvenserne af forbeholdet ændrer sig i takt med at karakteren af eu samarbejdet forandres danmark deltager altså ikke længere i vedtagelsen af ny eu lovgivning om politi og strafferet og denne lovgivning er ikke bindende for eller finder anvendelse

så kan man jo som forslagsstillerne har gjort det stille det ret oplagte spørgsmål hvilke konsekvenser har det så for danmark

i det omfang taletiden tillader det

og vi kan jo konstatere at der løbende er sket en internationalisering af den grove kriminalitet og mange af de forbrydelser der i dag opfattes som nogle af de mest alvorlige sker på tværs af de nationale grænser her tænker jeg for eksempel på terrorisme organiseret kriminalitet menneskehandel narkotikakriminalitet økonomisk kriminalitet og it kriminalitet karakteren af den grænseoverskridende kriminalitet betyder at den ikke alene kan bekæmpes af de nationale myndigheder hver for sig

den europæiske beskyttelsesordre og et direktivforslag om en såkaldt europæisk efterforskningskendelse

at en person som er undergivet en såkaldt beskyttelsesforanstaltning i en medlemsstat fortsat kan være undergivet den foranstaltning selv om personen

i en anden eu medlemsstat et praktisk eksempel kunne være en kvinde som her i landet er beskyttet af et polititilhold mod for eksempel sin tidligere samlever kvinden vil efter direktivforslaget

hvis hun flytter til en anden eu medlemsstat sådan at den anden medlemsstat som udgangspunkt vil være forpligtet til at håndhæve det pågældende polititilhold

fortsat vil gælde for danmark på mellemstatsligt grundlag selv om de efterfølgende ændres i medfør af lissabontraktaten i dette efterår er der opstået en vanskelig juridisk teknisk diskussion om hvorvidt danmark fortsat er bundet af gamle retsakter som bliver ophævet eller

fra dansk side har vi den opfattelse at sådanne retsakter der erstatter erstattes eller ophæves ikke længere vil gælde for danmark det var en opfattelse alle lagde til grund under forhandlingerne i to tusind og syv om revision af den danske protokol i tilknytning til lissabontraktaten i forbindelse med de igangværende forhandlinger om et direktivforslag om menneskehandel har rådets juridiske tjeneste imidlertid nu givet udtryk for en anden opfattelse med det nye direktivforslag lægges der op til at det hidtidige instrument på området en rammeafgørelse fra to tusind og to bliver erstattet af det foreslåede nye direktiv den gamle rammeafgørelse blev indgået

skal jeg understrege at den nævnte uenighed på ingen måde har betydning i forhold til kernen i det retlige forbehold det vil altså sige som allerede nævnt flere gange at vi ikke er med i nye eu retsakter inden for det politimæssige og strafferetlige område som sagt betyder retsforbeholdet ikke at danmark efter lissabontraktatens ikrafttræden sådan fra den ene dag til den anden er helt udelukket fra at deltage i det politimæssige og strafferetlige samarbejde som jeg har redegjort for

vil konsekvenserne af retsforbeholdet imidlertid med tiden blive mere og mere alvorlige og mærkbare for danmark

i den sidste ende kan vi risikere at komme til at deltage i en meget begrænset del af samarbejdet

er en folkeafstemning som bekendt nødvendig og det er regeringens plan at sætte forbeholdene til afstemning nogle vil sikkert spørge om kunne

hvornår en sådan folkeafstemning skal finde sted men jeg jeg håber at der vil være almindelig forståelse for at det er et spørgsmål jeg ikke kan udtale mig om det er ikke justitsministeren der afgør hvornår en sådan folkeafstemning skal afholdes det er naturligvis op til udenrigsministeren og statsministeren at træffe en sådan

at justitsministeren sådan set meget godt udmalede hvor alvorligt det er at vi

sige til til ministeren der undrede sig over eller glædede sig over eller hvordan det nu var at jeg citerede ham

radikale venstre ikke har noget imod at citere folk hvis de siger noget fornuftigt

og så vil jeg bare lige sige at den kronik jeg stod med

ministeren har troet at han havde noget i politikken når jeg har læst det men det er altså faktisk sådan at jeg læser indtil flere aviser om dagen og det her var altså

en ordens skyld kan jeg sige at det var den syvende august

snakke om det her når folketinget en gang bliver samlet

facit er jo under alle omstændigheder

at justitsministeren ville sige at han ville kæmpe for at det kom til

justitsministeren ikke engang han sagde at det lå et andet sted jeg mente dog at regeringen var sådan et vist kollektivt forum hvor man kunne oplade sin røst men det er måske ikke tilfældet

hos regeringen selv om man giver ordet til en justitsminister på det her område eller ej men det som jeg synes man kan konstatere

er at ligegyldigt på hvilket tidspunkt vi har befundet os siden denne regering trådte til

at man ikke kendte forfatningstraktaten og så

skulle vi lige have et ekstra valg som var fuldstændig unødigt men som skyldtes at den danske statsminister gik efter en anden post og lige skulle have vundet et til valg i danmark så derfor kunne det heller ikke lade sig gøre og så kom lissabontraktaten som krævede at vi ventede på irland

blev der tavst så er det på et eller andet tidspunkt når der er en bred enighed om

gør så også yderligere at regeringen

noget som helst regeringen har ikke taget et eneste initiativ til for alvor at sætte europa på dagsordenen det er jo sandheden om det men stadig væk bedyrer regeringen at den virkelig så gerne vil afskaffe disse forbehold jeg skal lade være

der virkelig vil noget og det man jo kan spørge sig selv om er hvad er den egentlige begrundelse og den egentlige begrundelse er jo at man ikke har ønsket et slagsmål med df

set lige så godt sige ærligt også her har regeringen som på så mange andre områder lagt sig under

så glæde df at de også her har en fuldstændig

der virkelig er et idéfællesskab mellem venstre

der har opfundet pointsystemet er jo godt nok men det er igen et svar

man siger ét i skåltalerne og man gør noget andet i praksis man vil i realiteten ikke tage det nødvendige slagsmål

så skal jeg på vegne af s sf og rv fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget konstaterer at retsforbeholdet allerede nu og i stigende grad forhindrer danmarks aktive deltagelse i samarbejdet på området retlige og indre anliggender folketinget opfordrer derfor statsministeren til at indlede forhandlinger med folketingets partier med henblik på at udskrive en folkeafstemning om omdannelsen af retsforbeholdet til den tilvalgsordning

beskrevet i lissabontraktaten der betyder at folketinget fra sag til sag på dette område skal tage stilling til

tilhængerne af at forbeholdene skal ophæves om hvornår

er måske den sikreste garanti for at det ikke sker lige med det samme

til vedtagelse at det er den såkaldte tilvalgsordning der skal benyttes

radikale venstre også er enig med socialdemokraterne og sf der jo

tilvalgsordningen også allerede nu skal slå fast at udlændingepolitikken

at den skal afgøres i danmark hvorimod spørgsmålet om at der skal være mulighed for at efterforske på tværs af grænserne kræve bevismateriale udleveret osv

længere ud det troede jeg var et formål i sig selv men det overlader jeg til enhedslisten

det radikale venstre ønsker gerne alle forbehold helt og fuldt afskaffet men med lissabontraktaten er der altså indført

afskaffe det helt og fuldt og det vil vi gerne arbejde

og den tilvalgsordning gælder jo hele området det er jo ikke kun et spørgsmål om flygtninge asyl

hele området hvor vi skal tage en

er situationen vi har sagt at det er sådan det er vi ønsker

retsforbeholdet helt ophævet men vi ser dog at det her er bedre end ingenting

og være et dansk anliggende sådan

og faste udlændingepolitik der føres i danmark i dag altså en besværgelse om at den skal fortsættes også når der kommer nyt flertal så er det vel udtryk for at det er sådan

venstre og konservative skulle insistere på at det skulle blive anderledes og hvis de radikale heller ikke insisterer så

med mig i at det er en lidt mærkelig prioritering at sige at udlændingepolitikken

nemlig spørgsmålet om arrestordre udlevering af bevismateriale osv

fra sag til sag og det gælder alle områder jeg så gerne forbeholdet helt og fuldt ophævet men jeg synes dog det

deltage eller ikke deltage frem for at vi står helt udenfor som vi jo gør i større og større omfang

den øvrige diskussion kan herre per clausen tage med s og sf det er jo ikke mig herre per clausen skal tage den med jeg synes det er bedre at

og det siger jeg og det gør jeg af hensyn til de borgere der virkelig for alvor er ved at komme i klemme i forhold til nogle rettigheder de ellers kunne

forbehold og så videre

hvis man overhovedet har tiltro til de målinger der har været at et flertal af danskere ønsker dem afskaffet men jeg synes da

man skal diskutere det her løbende det er jo som om

at der er flertal for at fjerne forbeholdet på

hvad

vi ved jo alle sammen godt at det blev et nej til euroen men

synes jeg det er ethvert politisk partis opgave og det er jo selvfølgelig også dfs opgave

at kæmpe for sine synspunkter jeg kæmper for vores synspunkter vi mener det er skadeligt der er vi enige med et stort flertal i folketinget

vi synes at regeringen burde tage en afstemning om det retspolitiske og

forbehold men jeg tillægger faktisk df betydning for at vi ikke har fået det her jeg tror det er dfs skyld regeringen har ikke villet tage det slagsmål

der gør at den afstemning ikke kommer at man på forhånd faktisk godt ved hvad danskerne vil stemme og derfor siger jamen så tager vi ikke afstemningen for det resultat vil vi ikke være glade for og så ved vi

sige vi har altså nogle forbehold og dem lever vi med

den her meget omdiskuterede opt in model at

har undersøgt altså meget kan man sige om denne regering men

afstemningerne men vi respekterer afstemningerne på den måde at der skal en ny folkeafstemning til for at vi kan ændre på

er det fordi verden ikke står stille det ved vi godt

bruges før vi har haft en folkeafstemning den kan ikke bruges på nuværende tidspunkt det vil sige at på nuværende tidspunkt efterlades vi i

allerede har forladt så kan vi forsøge os med parallelaftaler det gider kommissionen og seks og tyve andre lande altså kun i meget meget begrænset omfang at arbejde med fordi det kræver rigtig mange ressourcer og andre gange er vi helt uden for

ved at ministeren synes det er forfærdeligt at han ikke kan sidde med

ved møderne osv men kan man så

at vi har det her forbehold

at der går en farlig mand rundt dernede der bestemmer alting og svinger med pisken jeg citerede regeringen

det skader danmarks interesser jeg mener at det vi faktisk skal sige og

vi havde totalt lukkede grænser at vi kunne bestemme alting selv at der ikke kom en eneste kriminel med

flyver eller over en grænseovergang uanset hvor mange vagter

på fuldstændig samme måde som vi altid har været imod forsvarsforbeholdet og euroforbeholdet disse forbehold eller undtagelser som de også kaldes var kun en nødløsning der sikrede at sf ville være med til at anbefale et ja

det var dengang holger og konen sagde nej til unionen men selv om der siden har været et stort flertal i folketinget for at fjerne undtagelserne

meget vanskeligt at komme af med dem heldigvis har sf siden ændret holdning til to af forbeholdene men har endnu ikke erkendt at euroforbeholdet også er klart imod danmarks interesser som sagt ønsker venstre retsforbeholdet ophævet og ønsker det derfor stadig prøvet

også enig i at forbeholdet skal omdannes til en tilvalgsordning som der bliver foreslået jeg skal i den forbindelse kvittere for at sf

der således ikke er nogen egentlig forskel i holdningen til retsforbeholdet mellem regeringspartierne

forespørgselsdebat er helt overflødig når vi nu er enige om at vi vil af med retsforbeholdet er der jo egentlig ikke så meget at diskutere derfor bliver debatten også let til ren signalgivning signalgivning om hvem der er mest imod forbeholdet i dette tilfælde noget der ligner en konkurrence om hvem der vil have

skal dække over det faktum at s og sf har valgt at sparke en afstemning om euroforbeholdet til hjørne fordi de heller ikke kan blive enige om europapolitikken det er først og fremmest et røgslør der skal dække over s og sfs fodslæbende holdning til euroforbeholdet men det her drejer sig som bekendt om gennemførelsen af en folkeafstemning og her vil jeg advare imod at gå på kompromis med hvordan den gennemføres det hører efter min mening med til respekten for folkeafstemninger at afstemningstemaerne kommer til at stå

meget dårlig idé at gennemføre en forbeholdsafstemning umiddelbart før et folketingsvalg den indenrigspolitiske dagsorden og strategi vil med stor sikkerhed sløre det egentlige afstemningstema bare den absurde påstand om at dansk folkeparti bestemmer regeringens europapolitik hører jo til i den afdeling den hører til i indenrigspolitikken og man skal være både døv og blind på europaområdet hvis ikke man kan se at dansk folkeparti og regeringen er utrolig uenige om europapolitikken

på den måde synes jeg ikke at man skal lægge den så nær et

være respektfuldt over for vælgernes tilkendegivelse det gør det så ikke bedre at der som ministeren gjorde rede for er opstået usikkerhed om hvordan danmarks stilling vil være i forhold til det retslige samarbejde i eu

ryddes af vejen før man iværksætter en folkeafstemning

være rimeligt at afholde en folkeafstemning hvis ikke vælgerne kan få at vide hvad et nej rent faktisk vil indebære venstre er fuldstændig enig med forslagsstillerne i at retsforbeholdet i fremtiden vil give danmark større problemer og anbefaler derfor at afskaffe det ved en kommende folkeafstemning men venstre kan ikke gå ind for at gennemtvinge en folkeafstemning inden det kommende folketingsvalg da et sådant hastværk bedst kan karakteriseres som lastværk

efter min mening være helt uforsvarligt at jage vælgerne til stemmeurnerne uden at kunne sikre en retvisende debat om beslutningen

overtog regeringsmagten i to tusind og et og skrev ind i regeringsgrundlaget at man ville have forbeholdene til afstemning

i det lille ord ønske ligger faktisk at man skal tage forbehold for omverdenen

det nytter ikke noget at lægge den alt for tæt op af

debatten i en grad der ikke er hensigtsmæssig

derfor må være på et senere tidspunkt hvis man skal

vi ligeglade med at vi får problemer med terrorisme

jeg mener bare at tidspunktet ikke

nu før et folketingsvalg den sag skal vi

at det kan jeg ikke gå ind for men det faktiske forhold

tage resten af verden med ind i overvejelserne og når man ryger ind i en

og det aflyser da den slags afstemninger fordi det vil påvirke på en måde der ikke er hensigtsmæssig

ikke får ophævet forbeholdet

er rimeligt at have en afstemning i en periode hvor man ikke har klarhed over hvad et ja

fordi vi ønsker at vi selv skal kunne bestemme her i danmark hvad vi vil være med til og hvad vi ikke vil være med til

vil af med forbeholdene hvad med

og regeringen siden to tusind og et

retsforbehold så er det eu så har vi fælles asylstøttekontor så har vi en solidaritetsmekanisme hvor man fordeler asylansøgere over hele europa

i forvejen har de åbne grænser som vi bestemt ikke går ind for

jeg ser jo at der er stor enighed om at det er sådan det bør være så så

en tilvalgsmodel fordi vi skal være med i asyl udlændingepolitikken i eu

det er jo ikke kun på i eu området det er også den generelle politik

man får en anden regering sådan er det jo

stemme hvis der kommer en folkeafstemning

ved hvad man ønsker at stemme men jeg vil gerne spørge ordføreren

få øget inflation kronens værdi

når jeg taler om at vi skal have belyst hvad konsekvenserne af ikke at ophæve retsforbeholdet er

det fordi der netop er opstået tvivl om det

ja og et nej det må ligge helt fast med hensyn

jeg mener i høj grad at når det er gået godt

blandt andet sammen med at vi er så tæt knyttet til euroen det er bare et spørgsmål

vil overveje at lytte lidt til de økonomer og eksperter som trods alt har lidt mere forstand på det end

hvis man ikke også fra folkestyrets side

en anden holdning end flertallet her i folketinget

er truffet tidligere som viser sig at være uhensigtsmæssige eller direkte skadelige

er tilfældet her men vi respekterer fuldt ud at når

det også kun fjernes igen ved en folkeafstemning sådan er det så er det op til os at argumentere over for vælgerne og fortælle hvorfor det er en dårlig idé at beholde det

efter et valg og i forbindelse med at der også skal stemmes om euroforbeholdet

alvorligt som er blevet ridset op for så vidt af ministeren og af fru lone dybkjær fordi hvis

hvor usikkerheden og de retspolitiske katastrofer vælter ned over os

hvor man forestillede skete noget hen over sommeren så var situationen anderledes sandheden er jo at vi har haft de forbehold i mange år og at det jo så er her i forbindelse

ekstra aktualiseret men jeg synes jo lige

afklaring på hvad det rent faktisk betyder at stå udenfor inden vi farer til en afstemning ærlig talt så synes jeg også vi skal sikre os at vi får en debat der afspejler den egentlige problemstilling som vi skal stemme om og ikke får det rodet sammen med al mulig anden partipolitisk strategi

enig i den beskrivelse som

med al ønskelig tydelighed det der er problemet

to og halvfjerds faktisk før miljøpolitikken

det vi går glip

vi skal vente jeg mener det er jo ikke lige her og nu vi kan tage

mindre indtægter end regeringen har postuleret og derved

der er i særlige situationer

finanskrisen derfor

ikke det er noget egentligt problem hvis vi vil have en afstemning

kan vi gennemføre den og så kan vi også blive optaget det er jeg fuldt overbevist om

lyset af og herre flemming møllers

stille et med et mildt ord ledende spørgsmål er herre flemming møller ikke enig i at det var den tidligere statsminister anders fogh rasmussen der fik forhandlet tilvalgsordningen på plads således at det helt og holdent var regeringens eget initiativ fordi man måske på et tidspunkt

jeg mener bare ikke at det har så stor hast at vi absolut skal tvinge det igennem

kan være med til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og

eu ikke vil lave en parallelaftale vel at mærke hvis de gældende retsakter omkring europol eurojust og alt det her kriminalitetsbekæmpelsessamarbejde vi har ændres så skal vi have en ny aftale hvis eu ikke vil det

må lukke grænserne så vi selv helt præcist ved hvem der kommer ind

en magnet tror jeg ordet var på de her kriminelle der drøner ind over grænserne røver de danske hjem og så tager ud igen og sælger det

havde vi da også samarbejde på tværs af grænserne

var mere besværligt men det var danskerne og

sad man ikke med korrupte stater som rumænien og bulgarien

grænseoverskridende kriminalitet skal vi selvfølgelig alle sammen bekæmpe det er vi

men vi har altså et problem når vi så samtidig åbner alle grænserne vi er en magnet for for indbrudstyve

nogle af de samme ting som vi har hørt tidligere fra andre ordførere men der var da trods alt en nyskabelse i at ordføreren

fristed for kriminalitet

stramme buen lidt for meget synes jeg i hvert fald set i forhold til

afhængige af eksempelvis enhedslistens stemmer

jeg politisk dagsorden nærmest lige siden vi fik

siden man tilsyneladende fra socialdemokraternes og andre partiers side mener at

at vi får informeret den danske befolkning om hvad det er der foregår i eu på det retspolitiske område det er lige så vigtigt at befolkningen får at vide at stort set alle partier i folketinget er villige til at fjerne danmarks mulighed for at sige fra over for denne udvikling

med det såkaldte stockholmprogram truer med totalt at undergrave blandt andet den danske udlændingepolitik stockholmprogrammet er lavet med henblik på at få en fælles retspolitik i europa eu medlemslandene skal have mere politisamarbejde og medlemslandene skal forstærke samarbejdet om grænseoverskridende kriminalitet og bekæmpelsen af terror om narko og våbensmugling og menneskehandel det alt sammen helt fint for vi ønsker jo alle at bekæmpe disse ting jeg tror bare at fleste mennesker til det siger så luk dog grænserne

samtidig med at man så i øvrigt fratager os muligheden for at kontrollere hvad og hvem der kommer ind i vores land men nej

et mantra i eu et helligt princip som åbenbart er vigtigere end almindelig sund fornuft det er metockdommen et glimrende eksempel på et eksempel hvor mantraet om fri bevægelighed stødte sammen med danmarks ret til at føre en selvstændig udlændingepolitik

eu domstolen med stockholmprogrammet ønsker man at skabe en fælles asylpolitik en fælles udlændingepolitik og fælles familiesammenføringsregler det betyder at hvis vi

er det eu der bestemmer disse ting vi kan derfor ikke længere bevare fire og tyve års reglen tilknytningskravet kravet om selvforsørgelse og kravet om at personer der vil have

det betyder at den faste og fair udlændingepolitik som regeringen sammen

er meningen så at vi skal tilbage til tilstandene som

eu medlemslandene skal ifølge stockholmprogrammet

to tusind og fjorten anerkende andre landes tildeling af asyl hvilket i princippet betyder fri bevægelighed for anerkendte flygtninge inden for eu og så lægges der op til en solidaritetsmekanisme der betyder at de enkelte lande skal fordele samtlige asylansøgere i eu imellem sig programmet lægger op til at lovlige indvandrere skal have samme rettigheder som unionsborgere på tværs af landegrænserne allerede i dag hvor eu borgere skal have samme rettigheder som landets statsborgere giver det store problemer i danmark det velfærdssystem som vi har bygget op i danmark er under stort pres hvilket vi for eksempel kan se på udbetalingen af børnechecken til børn der ikke bor i danmark fem og halvfjerds million kroner sendes hvert år til børn der bor i andre eu lande hvilket har resulteret i at vi nu har været nødt til at indføre et optjeningsprincip i

vi ikke i tvivl om at vi skal bevare alle forbeholdene også retsforbeholdet dansk folkeparti har udarbejdet

for de afstemninger om forbeholdene som har været afholdt og hvor den danske befolkning klart har tilkendegivet

skal lukke grænserne er det en mur eller lignende

den gamle paskontrol både med toldere

når man skal bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet

hører når politiet udtaler sig om at meget af den kriminalitet mange af de indbrud der bliver begået

har skåret i pengene til skat

vi er en del af schengenaftalen hvad et flertal her i folketinget har bestemt vi vil gerne have genindført grænsekontrollen den består

en tilvalgsmodel den ønsker jeg heller ikke

at et flertal i folketinget så kan sidde og mingelere sig frem til hvad man synes er rigtigt og forkert så derfor ønsker vi heller ikke

af eus asyl og udlændingepolitik det ønsker vi ikke i dansk folkeparti vi ønsker ikke de ting som man er ved at vedtage i eu så det ville bekymre mig hvis et flertal i folketinget skulle vedtage det derfor skal vi beholde vores forbehold

til noget kommer vi ikke ud af det igen og det betyder også at selv om borgerne i danmark vælger et andet flertal i folketinget

kan vi ikke ændre på det og det er dér hele humlen er

alt det som vi i hvert fald i dansk folkeparti ikke ønsker på udlændingeområdet

ikke bare slippe af sted med at sige grænsekontrollen

ved ikke om det er grænsekontrollen nede ved padborg og

også være udstationeret politi dér hvad er det man mener

at komme ind i landet skal have en kontrol med hvem det er og hvad det er der kommer ind der skal være kontrol ved havnene så vi ved at det ikke

narkotika der kommer med bådene selvfølgelig skal der da være kontrol med det

have kontrol også nede ved padborg sådan at vi kan se at de biler og jeg ved ikke hvad der kommer ind i landet

så utrolig mange ting men også

er det da et spørgsmål om at få lukket grænserne sådan at vi har en kontrol over hvad og hvem der kommer ind

har man på et tidspunkt bedt regeringen om

vi andre jo nødt til lige at få

om hvordan han i praksis det her vil kunne lade sig gøre

det er total grænsekontrol

der er jo et flertal i folketinget der har sagt ja til schengen og det har regeringen også som ønsker de åbne grænser

ved vi jo godt at der er en uenighed der og det er også derfor jeg en gang imellem hygger mig lidt når vi får at vide hvor stor indflydelse vi har på eu politikken for

vi har hele tiden ønsket grænserne lukket

beslutningsforslag i folketingssalen men det bliver stemt

at genindføre den gammeldags grænsekontrol og ja det har nogle konsekvenser

vi vi synes det er det rigtige at gøre hvis vi havde

en af mulighederne er i hvert fald at genindføre

og halvfems og jeg hører adskillige partier indimellem tage æren for de danske forbehold

da vi var dem der indførte forbeholdene hvis man kigger lidt på historikken

fælles domstolsbehandling

til vores forbehold og hvis man kigger lidt nøgternt på det

sig at det engelske det tyske og det franske retsvæsen for den sags skyld skulle finde sig i at blive harmoniseret

det betyder at vi har åbne grænser i forhold til de andre schengenlande

også en smule omsonst med forbeholdet

schengenmedlemskabet har dog samtidig

på indholdet af forslaget og det stiller

i stedet får indført grænsevagter

ordfører nævnte det jo også i sin ordførertale

med til både at beskære skat og tolderne

som ministeren sagde i sin egen tale

tilsluttede vi os også den model

nato og siden hen er eu diskussionerne nærmest forsvundet i

er jo et problem

overstatsligt hvis vi skal forstå den i den samme forståelsesramme

kun er med i det mellemstatslige på grund af vores forbehold

at rådets juridiske tjeneste vurderer skal være

at afskaffe det danske forbehold så vi får klarhed over det

kan være med i europolsamarbejdet eller samarbejdet om terrorisme

rundtomkring i europa

på det til afstemning

ene er skrevet

politikområder og vi bliver nødt til at forholde os til dem enkeltvis så

af at løb sf fra allerede i november to tusind og otte så det er jo lang tid siden men jeg vil godt spørge fru pia olsen dyhr om det virkelig forholder sig på den måde at sf synes at det der er vigtigt at holde uden

noget som man synes skal holdes uden for for eksempel den mulighed for efterforskning over grænserne som fru pia olsen

rigtig herlig tanke at italiensk bulgarsk og rumænsk politi har mulighed for at foretage efterforskning i danmark kræve beviser udleveret og så videre man kunne måske

lidt bekymret for at det er nemmere for

sager end det er for vores politi

faktisk er et af de forslag som er rigtig gode og

stå uden for så

diskutere partierne imellem et flertal i folketinget

for nogle ting vi skal deltage i

en liste på forhånd der siger kun udlændinge og alt

er en diskussion

når vi laver en konkret aftale problemet var jo bare

i at henvende sig til europæiske politimyndigheder i alle de europæiske lande og bede dem om at undersøge sagerne det kan man jo sagtens gøre

er det nye er jo at man får mulighed for at gå langt mere direkte til værks det var ikke mig der lavede den hvad skal man sige overskridende handling at sige at de danske politimyndigheder

jeg bare det samme kommer jo til at gøre sig gældende med italiensk rumænsk

at samarbejde med det belgiske politi og

og jeg synes at opt in modellen giver mening

et spørgsmål om at vi er uden for alt på udlændingeområdet

og eurodac samarbejdet og har parallelaftaler på de to områder men det er da områder hvor det

samarbejde hvis vi får den her opt in model

til mange gange hvis man kigger på hvordan politiske

foregår i et parlament

næsten sige typiske signalforvirring der er

læse i information i

partilederen klart siger at sf

om det og vi har også haft en diskussion

aftaler og det kan måske godt nogle gange

der sker noget i løbet af tyve år jeg ved

men resten af partierne i folketinget er jo nødt til at forholde sig til den virkelighed vi lever i

jo godt at vi løbende tager stilling til forskellige sager om danmark skal være med

eller aktiv om danmark skal stemme for eller imod

præcis det samme der gør sig gældende på retsområdet

vi kan ikke leve med at regeringen løbende kan beslutte hvilke dele af asylpolitikken

vi når hinanden er at socialdemokraterne og regeringen rykker sig betydeligt

sige at de

gentagne gange i folketinget har oplevet at sf simpelt

kompromisser et eksempel kunne jo

igen og igen påstår at de vil lukke grænsen og sende flere toldere og jeg ved ikke hvad ned til grænsen samtidig med at de sidder

toldere

og så løber fra det når det kommer til stykket

i forhold til retsforbeholdet og at vi får afskaffet

af toldere ved grænsen skåret ned i forbindelse med at man er indgået i schengensamarbejdet det er der antallet af toldere er beskåret

med finanslovaftalen for næste år har dansk folkeparti været med til at få indført at der kommer flere toldere

hvis man får en opt in model og

andet flertal der er en anden holdning det var det borgerne ville vi vil gerne ud igen

de fem partier fra venstre konservative radikale venstre socialdemokratiet og sf jo sætte sig sammen og diskutere hvad det er for nogle principper vi lægger for en opt

er jo ikke sådan at man på forhånd kan sige hvordan virkeligheden udvikler sig

tyve år siden vi indførte vores forbehold

som fødselshjælpere for forbeholdene kan jo se at virkeligheden er vokset fra dem så vi er nødt til at finde en anden model og vi foreslår

en aktiv tilvalgsordning det er vist det korrekte danske ord omkring tolderne vil

henviser til schengen altså jeg vil bare notere mig at det er den her regering der har skåret i antallet af toldere

med dansk folkepartis stemmer

som ligesom siger ja eller nej til nogle ting sådan

stor tak til justitsministeren for et godt og klart svar på forespørgslen fra oppositionen de tre partier socialdemokratiet

radikale venstre har jo som bekendt spurgt til

næsten præcis en år siden det er et rigtig godt spørgsmål som der er stillet

og som det er vigtigt at diskutere som justitsministeren har forklaret har danmarks retsforbehold allerede nu slemme stygge konsekvenser for danmark og de vil med tiden blot blive værre inden jeg kommer nærmere ind på konsekvenserne

holger og konen i spidsen sagde nej til unionen

med andre ord et stort tungt og historisk ansvar for de fire forbehold som vælgernes nej i to og halvfems gav anledning til forbeholdene har lige siden været en klods om benet for den danske europapolitik

to og halvfems har konsekvenserne været mærkbare vi har

række helt centrale politikområder været uden for indflydelse og med lissabontraktaten bliver det blot endnu værre det gælder ikke mindst vores retsforbehold

for det første har eu landene i fællesskab

udbygget det retlige samarbejde så det i dag både er intensivt og omfattende politisamarbejdet det strafferetlige samarbejde fælles grænsekontrol fælles asyl og indvandringspolitik

civilretlige samarbejde har stor betydning for rigtig mange mennesker i rigtig mange lande hver eneste dag som konservativ mener jeg

at en række af disse politikområder er helt afgørende når kriminaliteten bliver grovere og mere international må vi sikre politiet både herhjemme og i andre lande nye og mere effektive metoder kriminelle grupperinger skal ikke kunne udnytte at det internationale politisamarbejde politisamarbejde endnu ikke er lige så effektivt som det nationale

politiarbejde men det kræver at vi i eu arbejder sammen om at

betyder lissabontraktaten at hele det retlige samarbejde i eu bliver overstatsligt nye beslutninger bliver truffet med kvalificeret flertal i rådet og så kan danmark heller ikke være med det skyldes retsforbeholdet der siger at vi kun må deltage i det retlige samarbejde så længe det er mellemstatsligt det vil sige så længe beslutningerne bliver truffet med enstemmighed i rådet men fremover bliver

at træffe beslutninger med andre ord

de danske ministre sidde passivt hen når det intensive

omfattende retlige samarbejde udbygges når vigtige sager såsom bekæmpelse af børnepornografi for eksempel diskuteres

danmark ikke blive tillagt samme betydning som andre lande

alligevel ikke med til at træffe beslutningen når det kommer

er så bliver danmark heller ikke omfattet af de mange beslutninger som eu landene allerede har truffet efter lissabontraktatens ikrafttræden for et år siden vi kan ganske vist bede om lov til at indgå parallelaftaler der kan

har forklaret er tendensen at det bliver sværere og sværere for danmark at forhandle de aftaler på plads holdningen i eu synes altså at være at enten er man med eller også er man ikke det er vel forståeligt nok

konsekvenserne af retsforbeholdet som takket være blandt andet sf blev indført i nitten tre og halvfems altså store og alvorlige forbeholdet betyder at danmark ikke længere kan være med til at træffe beslutningerne på det meget vigtige retsområde hvor eu hele tiden udbygger sit samarbejde forbeholdet betyder også at danmark efterhånden som der træffes nye beslutninger om for eksempel bekæmpelse af menneskesmugling eller børneporno slet ikke bliver omfattet af de nye beslutninger det er skidt for danmark og det er skidt for danskerne jeg håber derfor at sf også på det her område snart vil gøre op med fortidens synder og medvirke til at ikke bare et

og sf sidder og har

jeg er ikke helt sikker på at den udlændingepolitik som vi sammen

i folketinget har været noget flertal for forbeholdene forbeholdene er påført et flertal i folketinget af det flertal i befolkningen der i sin tid ikke ville vedtage maastrichttraktaten efter det havde man så et længere forløb hvor fru pia olsen dyhr jo har ganske ret i at sf spillede en efter nogles opfattelse glorværdig efter andres opfattelse noget mindre glorværdig rolle og i dag er det såmænd lige før jeg kan blive enig med næsten alle de øvrige ordførere i at det ikke var så glorværdigt i forhold til at få forbeholdene indført lige siden har et flertal her i folketinget med jævne mellemrum rejst diskussionen om hvordan man dog skulle slippe af

og man har i forhold til euroen jo også forsøgt sig

form for held derfor er der ikke noget

overraskende i den her diskussion den har vi med jævne mellemrum hvis man skulle være overrasket over noget

er det vel at sf så snart forbeholdet på retsområdet får nogen som helst betydning

det lyder spændende at lige præcis når vi kommer i den situation

som vi ikke er enige i så vælger sf at sige at nu må vi droppe retsforbeholdet

nu betyder retsforbeholdet noget det kan man godt undre sig en lille smule over for

rigtig mange år hvor retsforbeholdet spillede en meget lille rolle

er lidt uenighed mellem de fem eu

situation hvor retsforbeholdet fører til at danmark er i et retspolitisk tomrum forstået på den måde at vi ikke kan deltage i noget samarbejde med nogen om noget som helst når det handler om at bekæmpe alt det som vi alle sammen ønsker at bekæmpe terror

som venstres ordfører antydede nemlig at man måske havde brug for at undersøge det her lidt mere grundigt inden man kastede sig ud i alt for voldsomme udtalelser om hvor alvorligt

katastrofalt det her ville være jeg synes jo det er meget

når man nu er glad for eu og synes at

har det udgangspunkt at man tror at hvis danmark ikke opgiver sit retsforbehold

kynisk kalkulere med at danmark skal være et fristed for kriminalitet for det er jo konsekvensen

samarbejde med danmark på det her område ærlig talt tror vi sådan set i enhedslisten ikke at det er ret sandsynligt at det vil ende på den måde vi ved derimod at der i eu træffes er truffet og vil blive truffet beslutninger

jo at grænseoverskridende efterforskning

godt eksempel på det vi skulle have mere af

jo bare i al stilfærdighed sige at hvis man accepterer at danmark skal have ret til at kræve at forbrydelser efterforskes i andre lande og krav på at få beviser udleveret så betyder det jo altså også at de øvrige eu lande

jeg skal ikke kaste mig ud i nogen fordomme om nogen lande men bare sige at der findes lande

siger at det ser rigtig rigtig slemt ud både med korruption med menneskerettigheder og med retssikkerhed og det skal man jo nok være opmærksom på inden man binder sig fuldstændig fast til at et flertal i eu kan træffe beslutninger om hvordan politi og retssamarbejdet skal være også for danmark det er sådan set vores grundlæggende udgangspunkt for at sige nej

de år hvor vi har haft det andet system

ikke med stor begejstring har kastet sig ud i det ene efter vores mening uforsvarlige projekt efter det andet set i

et solidt flertal i folketinget for at gøre ting

ikke det men vi har jo en forhåbning om at ting kan blive anderledes

danske folketing så derfor

godt opretholde frihedsgraden så har vi bemærket at der

man tilmelder sig jo for et område man kan jo

det synes vi alligevel er interessant

ét område er man enige om at her skal vi ikke tilmeldes

særlig når vi hører socialdemokraterne sf og radikale venstre anklage regeringen for

hvem er det man tager hensyn til når man gør så meget ud af at sige at udlændingeområdet

bare for en ordens skyld sige at enhedslisten også er tilhænger af

udlændingeområdet fremover en undtagelse hvor danmark selv træffer beslutning om hvilken politik der skal føres

folkeafstemning om retsforbeholdet det mener jeg ikke at det ville være

klart at når jeg ikke har noget ønske om

spørge befolkningen det bliver lidt underligt hvis jeg siger nu sender vi det her til folkeafstemning og nu skal

at retsforbeholdet nu for alvor får en betydning og spiller en rolle og jeg glæder mig jævnligt om fredagen når vi sidder i folketingets

en anden opfattelse af forbeholdet i dag end vi havde i nitten tre og halvfems

tre og halvfems betragtede vi det som et fupnummer som var noget sf havde fundet på for at

om de problemstillinger der knytter sig til det retlige forbehold og vel også lidt mere rundt

og ikke mindst at vi får drøftet det retlige forbehold for det er selvfølgelig en dagsorden vi skal holde

men også de andre jeg noterede mig

at regeringen ikke har taget et eneste initiativ til at rejse den

og andre steder hvor jeg har udtalt mig om det retlige forbehold og konsekvenserne af

jeg som justitsminister ikke har taget initiativ til at rejse en debat om det retlige forbehold

det er vigtigt at vi diskuterer det sådan at

befolkningen danner sig en opfattelse der også er

jo kan høre er det store flertals opfattelse her i folketinget

som forventeligt mente at vi ikke skulle fjerne det retlige forbehold fru pia adelsteen sagde at

lukke grænserne så der ikke

nogen som helst kriminelle ind i danmark

er ked af at måtte skuffe fru pia adelsteen med at det

muligt sådan at lukke de danske grænser hermetisk vi kan jo ikke bure os inde vi lever i en verden

globaliseringen og det indre marked i eu

være åbne over for verden omkring os det har danmark og danskerne historisk altid haft gavn af af

meget ødelæggende for danmark hvis vi sådan begyndte at

så ville der altså stadig væk komme kriminelle ind i danmark vi kan ikke bare ved en grænsekontrol forhindre folk som vil begå ulovligheder i danmark i at komme ind

så ville det i hvert fald være sådan en slags berlinmur eller noget i den stil der skulle rejses og det er vel næppe fru pia adelsteens

jeg jeg hører jo også og det er heller ikke overraskende at herre

retlige samarbejde som er indeholdt i

ellers var der jo hele vejen rundt opbakning til at vi skal have fjernet det retlige forbehold det synes jeg er

godt rose socialistisk folkeparti

totalt at have skiftet europapolitik i de senere år det er godt for det betyder noget at vi

det vil også være en fordel for os alle sammen den dag vi skal lave en afstemning at der er den brede tilslutning for det er jo det der står klart lysende med den debat vi har her i dag at

alle partier i folketinget

vi skal af med det retlige forbehold at det skader danmark og

skader danske virksomheder og danske borgere at vi har det retlige

forslag til vedtagelse som vi har fået fremlagt

med at konstatere at retsforbeholdet allerede nu og i stigende grad forhindrer danmarks aktive deltagelse i samarbejdet på området retlige og indre anliggender hvis hvis der bare var sat

problemet og det der skiller os er jo at man jeg tror sådan lidt drillende synes det er interessant at at

sætter til debat og hvor man altså

grund synes at det er interessant at

demonstreret her i folketinget at

og alene omkring det retlige forbehold

kunne jeg sådan set godt have støttet

vil

at rådets juridiske tjeneste tolker forbeholdet en lille smule anderledes end

i mit indlæg at rådets juridiske tjeneste altså fortolker konsekvenserne af det retlige forbehold anderledes jeg skal ikke repetere det her jeg sagde det i den indledende tale og medlemmerne har

det har vi nu en dialog med

må vi så yderligere diskutere hvordan den fortolkning

efter de drøftelser nærmere skal forstås og forvaltes

det er der en del usikkerhed knyttet til ikke mindst når det gælder retsakter som indebærer gensidig anerkendelse hvor det jo er ganske kompliceret at holde stringent fast i den fortolkning som rådets juridiske tjeneste har anlagt for så vidt angår

derudover er der jo diskussionen om hvordan man forholder sig til ændringer og muligheden for at danmark kan udelukkes fra retsakter hvor de andre gennemfører ændringer som er omfattet af forbeholdet det er en uafklaret situation og

vejen frem er en dialog om problemstillingen og så forhåbentlig en afklaring så tingene kan komme til at stå klarere

nu er fru pia olsen dyhr og jeg jo enige om at forbeholdet bør vi afskaffe sådan sådan er det men hvis vi afskaffer forbeholdet og gennemfører en sådan tilvalgsordning eller en opt in ordning

som vil være underlagt den fortolkning som rådets juridiske tjenester har anlagt så man kan sige at fuldstændig eliminere den problemstilling der knytter sig til det ville kun være

at vi sagde at nu har vi helt afskaffet retsforbeholdet og har den ordning som

de fleste andre lande har altså hvor der ikke

vi selvfølgelig skal lægge vægt på at

bare for at ministeren ved

for at afskaffe det retlige forbehold og

kobler det sammen med euroforbeholdet

for ellers ser det ud til at tage mange år før det retlige forbehold

med henblik på at blive enige om at vi bør afskaffe det retlige forbehold det er vi i regeringen fuldstændig

men det er alt sammen for at det skal gå hurtigere det lyder sådan vedtagelse det danske retsforbehold sikrer danmark mulighed for selvstændigt at fastlægge den danske retspolitik og selv at tage stilling til hvilke internationale samarbejder vi på retspolitikkens område

for at føre en fair og solidarisk udlændingepolitik forbedres ikke ved at opsige retsforbeholdet da et flertal i folketinget alligevel kan fastholde den nuværende restriktive politik på området

folketinget regeringen til at fastholde retsforbeholdet over for eu

jo selv er det bedste der er sagt om hvorfor man skal stemme nej til det

vedtagelse der kommer fra socialdemokraterne sf og radikale venstre

der kommer sådan nogle dejlige

kalde det subjektive gloser ind i det altså den forventelige modstand jeg kan jo så sige den

at ministeren er klar over at det ikke er berlinmuren vi ønsker at opføre ved grænsen

set bare at have noget mere kontrol i forhold til hvad der kommer ind

i også godt klar over at vi ikke får fjernet al kriminalitet heller ikke den grænseoverskridende ved at gennemføre noget grænsekontrol

kunnet konstatere ude i lufthavnen

så det er jo egentlig det der er hele humlen i det vi siger i dansk folkeparti

til den her tilvalgsmodel fordi nu har jeg spurgt mange andre

rødt flertal i folketinget at de siger ja til hele udlændingepolitikken som jo ligger inden for

at ud over de synspunkter jeg redegjorde for tidligere omkring det spørgsmål

et meget stort ressourceforbrug der skulle til at foretage den grænsekontrol i forhold til hvor mange kriminelle man kunne forvente at stoppe ved grænsen for det er jo

på indrejsende personer at de vil begå kriminalitet

kommet ind i landet derfor ville

ikke være godt brugt på den måde de er bedre anvendt til at sætte ind mod den kriminalitet der

med hensyn til afskaffelse af det retlige forbehold og konsekvenserne for så vidt angår indvandrer og udlændingepolitikken skal jeg ikke gå nærmere ind

bestemmer her

sagt ja til en ting er det så muligt at komme ud af det igen hvis der

nej men inden for det felt vi nu drøfter i dag

er det selvfølgelig sådan at hvis vi fjerner forbeholdet har vi fjernet forbeholdet og når vi så tager stilling til retsakterne og vurderer om vi vil opte in eller ikke opte in

har vi optet in og så kan jeg ikke se muligheden for at vi

jeg synes at vi har fået klargjort gennem debatten hvor mange områder vi er uden for

det retspolitiske område og jeg synes desværre også vi har fået afklaret at tager lang tid inden vi får taget en diskussion om retsforbeholdets

når ministeren siger at han skam har skrevet en kronik

jo enig med ham men men med al respekt for ministerens kronik kan man vel ikke sige at det er et initiativ der sådan for alvor markerer sig ude i den offentlige debat men sådan har vi jo forskellige måder at håndtere tingene

på forespørgernes vegne kommentere de enkelte indlæg

ordfører som sagde så luk dog grænserne og jeg synes at ministeren gav noget svar men jeg synes det ville være interessant at få at vide hvad ville det egentlig betyde hvis vi skulle lukke de grænser

når vi diskuterer alvorlige ting som det her at

kan slippe af sted med at sige så luk dog grænserne så er problemerne løst det er

simpelt hen for ringe jeg skal så bare meget kort sige at det radikale venstre jo er tilhængere af at forbeholdene afskaffes men at vi ikke ønsker dem afskaffet i samme ombæring vi tror det

en rigtig dårlig debat og at det

forsvarsforbeholdet er trods alt noget mere enkelt

hvis man som regering gør det at man siger at det hele skal være afklaret på forhånd så kan vi skyde en hvid pind efter

og det er jo selvfølgelig det der gør at vi mener at det i virkeligheden er df

udviklingen på det her område når det drejer sig om forbeholdene for retsforbeholdets vedkommende synes jeg vi har fået afklaret at vi står i en fuldstændig rodet situation vi kan være uden for det kan være de gamle regler der består måske måske ikke det kan være at vi

på enkelte områder kan lave nogle nye parallelaftaler vi har nogle men det er besværligt og kommissionen og de seks og tyve lande har vel nærmest sagt at det gider de ærlig talt ikke beskæftige

retsforbehold sat os ikke bare mellem to stole men mellem alle mulige stole og man kan rolig sige sige at vi sidder solidt

jorden i modsætning til hvad herre per clausen sagde om

slags ting

pulterrum det er totalt rodet og kan finde ud af hvad

synes vi også at man bør få retsforbeholdet afskaffet det radikale venstre mener

forbeholdet afskaffet men det er så en

før vi går til afstemning men

ikke flere der har bedt om ordet så forhandlingen er

jeg tøver et øjeblik med at åbne afstemningen fordi der ikke er gået de syv minutter vi

nogle der har meget meget travlt med at komme ud igen at der er tre afstemninger vi skal igennem ved den her lejlighed så ro på

af lone dybkjær kim mortensen og pia olsen dyhr og afstemningen starter nu

otte og fyrre

til vedtagelse er forkastet der stemmes dernæst om forslag til vedtagelse af pia adelsteen og afstemningen starter

for stemte atten imod stemte tre og firs

til vedtagelse er forkastet

der stemmes endelig om forslag til vedtagelse tolv af per clausen

og afstemningen starter nu

afstemningen slutter

for forslaget stemte to imod stemte

fru karen jespersen som ordfører for venstre

lovforslaget er en

vedtaget i nitten syv og halvfems dengang skete der jo en meget gennemgribende ændring af loven og den har for så vidt fungeret ganske udmærket

da den havde været i kraft i ti år blev der truffet beslutning om at gennemgå den for at se om der var erfaringer der tilsagde at man lavede nogle ændringer

ægtefælleskifteudvalget der blev bedt om at gennemgå loven der kom en

og de ændringer der blev foreslået der er dem der i

der er mange forskellige

at de forbedrer retssikkerheden og skaber

det vil være muligt for arvingerne at vælge en anden end den autoriserede bobestyrer og også en advokat der ikke er autoriseret hvis alle er enige om det

afdødes bo og derfor nemmere og hurtigere vil kunne afvikle det et andet vigtigt punkt er legatarer altså at foreninger

har da også været meget stor tilfredshed blandt organisationer som kræftens bekæmpelse og andre

ser det her som en klar forbedring

jo i store træk har fungeret fornuftigt i en årrække er det rigtig rigtig vigtigt at man

et område som det her og

og som er så sikkert at mennesker der

er vi meget tilfredse med at de præciseringer og justeringer der

især lægger vægt på

måde man administrerer det her på

vi ved at i de tilfælde hvor familier ikke er helt enige er ventetiden simpelt hen en gift fordi der kan konflikter udvikle sig og det er der ingen der

udmønte sig i at ventetiden

minimal sådan at en

bemærkningerne

peget på at den nye elektronik også

komme til at foregå mere effektivt vi er meget optaget af at elektronikken kan hjælpe os med at gennemføre tingene mere effektivt men vi er også optaget af at den del af befolkningen som ikke mestrer elektronikken

føle sig hægtet af heller ikke i forbindelse med en boopgørelse så det vil sige at

gennemføres elektronisk hvis alle parter er enige om at det er en god måde at gøre det på og at den kommunikation som skal foregå i med en boopgørelse

foregå elektronisk såfremt alle

en fast struktur så folk

meget vigtigt så vi socialdemokrater kan godt støtte de ændringer

formålet med lovforslaget er at tage et eftersyn på dødsboskifteloven med baggrund

de erfaringer med lovens anvendelse

med dødsboskifteloven som trådte i kraft i nitten syv og halvfems skete der en gennemgribende renovation

skifte af dødsboer med henblik på at forenkle og modernisere dødsbobehandlingen i to tusind og syv blev ægtefælleskifteudvalget bedt om at se nærmere på og overveje i hvilket omfang der bør ske justeringer af loven ud fra de erfaringer der er kommet ved brug af lovgivningen lovforslaget bygger således på udvalgets betænkning om revision af dødsboskifteloven her udtaler udvalget at dødsboskifteloven generelt fungerer godt og efter hensigten men der er dog enkelte mindre justeringer og præciseringer præciseringer af loven som

op til her dette positive syn på den nuværende lovgivning går jo også igen i langt de fleste af høringssvarene

udvalget har også flere høringsberettigede udtryk for at der er et behov for

danske advokater anført at kommunikations og mødekulturen har ændret sig siden dødsboskifteloven trådte i kraft i nitten syv og halvfems og at lovens forudsætninger om at møde hos

med personlig deltagelse og fremmøde af arvinger ikke er tidssvarende og ikke afspejler arvingernes ønske om en smidig sagsbehandling der bør derfor

i civilprocessen indføres en hjemmel til at bomøder kan afholdes elektronisk elektronisk eksempelvis i form af telefonmøder anfører danske advokater og her er dansk folkeparti og jeg meget enige vi er også meget enige i det som tidligere

måde man ønsker at holde møde på men vi skal også på områder som

i brug jeg kan også forstå på det svar som er kommet at det skulle være muligt som lovforslaget netop nu er udformet og jeg forventer selvfølgelig også at dette kommer til at fremstå tydeligt

udvalgets anbefalinger og derfor

ordførere et resultat af de praktiske erfaringer man har fået med dødsboskifteloven da dødsboskifteloven nu har været anvendt i lidt over ti år er det helt relevant at kigge på om den fungerer efter hensigten

sammenfattes i at loven som udgangspunkt fungerer godt og at der er tale om et behov for mindre justeringer forslaget her omfatter en række ændringer der blandt andet stiller legatarer bedre

giver øgede muligheder for at udpege en bobestyrer i de høringssvar der ligger

sagen som den ligger her skiller høringssvaret fra danske advokater

en grundigere gennemgang af forslaget det er vel ikke så underligt med den indgang de har til det som som professionelle

i meget begrænset omfang dette har påvirket udformningen af det lovforslag der ligger her til behandling

særlig for så vidt angår bobestyrers kompetence ved tvister

med at få overblik over klagereglerne når man som arving eller legatar skal finde rundt i bobehandlingen skal der kigges på det fordi det er vigtigt at det er enkelt og overskueligt det skal være muligt

og derfor vil vi kigge på forslaget og på høringssvarene med det formål

på hvordan man fremmer sagsbehandlingen også på det punkt så vi vil kigge på de problemstillinger under arbejdet med lovforslaget men jeg ser ikke problemer med at støtte forslaget som det ligger her med de forbedringer som det giver

er det jo et lovforslag som forbedrer

som lovfæster den praksis der meget naturligt udvikler sig over årene

har vi jo noteret os at ægtefælleskifteudvalget i forhold til dødsboskifteloven også her har vurderet at der var nogle ting som kunne trænge til

det støtter vi særlig har jeg hæftet mig ved tre ting som jeg synes er godt ved lovforslaget her

er at bobestyreren inden man går i gang skal oplyse om de forventede omkostninger

arvinger eventuelt gøre indsigelse og sige hov hov så dyrt behøver det vel heller ikke at være man kan måske pege på en anden eller bede om at der bliver peget på en anden det vil være hensigtsmæssigt så man har en idé om hvor

en mulighed for at arvingerne kan udpege en ikkeautoriseret bobestyrer

arvingerne samlet set har bedre tillid til eller kender en der i forvejen har taget sig af familiens

juridiske ting som bedre eller nemmere vil kunne få indsigt i hvad

hånd om her og som på den måde vil kunne ekspedere det pågældende bo noget hurtigere så altså en god mulighed for at man kan

noget bobestyring trække ud det kan tage tid inden man får gjort det hele op og der er det godt at det nu bliver lovfæstet at man naturligvis kan udlevere det indbo og de

personlige effekter af beskeden værdi

de ligesom kan få lov til at gøre den del af boet færdigt så må man slås om

der skal fordeles så altså alt i alt er det et ganske udmærket lovforslag hvor vi lige får justeret paragrafferne og får

også det radikale venstre kan støtte forslaget vi synes at det var nogle relevante problemstillinger sfs ordfører rejste og dem vil vi selvfølgelig også kigge på i udvalget der er en enkelt ting som jeg jeg vil benytte lejligheden til at

spørge ind til da vi nu har det her forslag om skifteretten

jeg kan helt forstå hvorfor den afdødes konti skal lukkes men det kan jo rent konkret godt betyde at den anden den efterlevende kan sidde i en situation hvor vedkommende ikke

hus eller hvad det nu kan være af faste udgifter som den anden måske har taget sig af eller som parterne i fællesskab har taget sig af hvilket jo er meget almindeligt i vore dage der er det mit indtryk at den der lukning af konti er ret firkantet sådan at man kan tvinge den

til at skulle optage om ikke andet

vidt jeg kan se er den eneste der tjener på det

og at der er en dispositionsret over det det vil der jo typisk være i

det vil jeg sådan set godt spørge ind til i forbindelse med udvalgsarbejdet det kan også være at ministeren allerede kan sige at jeg er helt galt på den og at det ikke er et problem jeg har bare oplevet det som

et problem men det kan være at det er blevet løst siden den oplevelse jeg havde jeg synes i hvert fald at det er relevant at spørge

om det kan være rigtigt at man tvinges til at optage lån hvis boet i øvrigt om jeg så må sige

tilbageblevne kan leve videre på det der måtte være af fællesskabets midler

jeg synes det er godt at der er den her brede opbakning til at få gennemført de ændringer og justeringer som vi foreslår

det her lovforslag bygger på en betænkning fra

at dødsboskifteloven egentlig har fungeret godt og fungerer godt og efter hensigten siden den trådte i kraft i nitten syv og halvfems og derfor er det kun mindre justeringer som der er

heller ikke op til markante ændringer af dødsboskifteloven men der er ikke desto mindre en række forslag som vil gøre livet lidt lettere for arvinger og for legatarer som flere af ordførerne har været inde på eksempelvis kan jeg nævne at vi indsætter en udtrykkelig bestemmelse om at den afdødes indbo

kan udleveres til arvingerne i insolvente dødsboer hvor dødsboets aktiver ellers går til dækning af afdødes gæld

legatarer får et krav på at få legater udleveret på et tidligere tidspunkt end i dag hvis forslaget vedtages

vil legatarer som jo ofte er godgørende foreninger ikke skulle afvente bobehandlingens afslutning inden de kan få legatet udleveret eller udbetalt hvis der er kontante midler i boet til at udlodde legatet på et tidligere

rené christensen var inde på bemærkningerne fra

det er sådan at der ikke egentlig

forstod på herre rené christensen at det

godt have specificeret eller præciseret noget mere under udvalgsbehandlingen

nogen tvivl om det fru meta fuglsang var også inde på nogle af danske advokaters

dem kunne vi så behandle yderligere under udvalgsbehandlingen det er jeg naturligvis meget indstillet på at vi gør man skal dog huske at danske advokater jo generelt er positive over for lovforslaget men de har ganske rigtigt en række betragtninger yderligere men lad os se på det under udvalgsbehandlingen med hensyn til

den situation der kan opstå hvor den ene part i et ægteskab typisk afgår ved døden og der så er en fælles konto der bliver lukket under skiftet

set at det er rigtigt at der kan være et problem men i det omfang der er likvider på

som regel sådan at banken vil være samarbejdsvillig til at finde en løsning man kan også

på forhånd at der er midler som den enkelte kan disponere over så ægtefællerne kan disponere hver for sig men

vi kan også få lejlighed til under udvalgsbehandlingen måske at komme lidt nærmere ind på de muligheder der måtte foreligge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

herre kim andersen som ordfører for

er til første behandling det drejer sig jo om et forslag som skal indføre eus nye timesharedirektiv her i landet og det skal så give en styrkelse af forbrugernes retsstilling på dette område der har igennem de sidste ti til femten år været en betydelig vækst i markedet for

de traditionelle timeshareprodukter

breder det sig også ind på nye områder inden for fritid og turisme som forstår jeg

det her forslag skal altså sikre forbrugeren

man får en udvidet beskyttelse og det kommer til at omfatte alle aftaler om brugsret til logi med overnatningsmulighed af mere end en års varighed som det udtrykkes og ligeledes vedrører ferieprodukter som har en varighed længere end en

specifikke oplysninger i forbindelse med timesharekontrakters indgåelse og der skal etableres et standardoplysningsskema

de relevante oplysninger samtidig

retsstilling derved at forbrugerne får fjorten dages fortrydelsesret med henblik på at kunne tilbageføre den indgåede aftale kontrakten og i den forbindelse rummer forslaget også et forbud mod at der kan ske forudbetaling sådan at det er lettere at effektuere den fortrydelsesret som er i lovforslaget i det tilfælde

gøre brug af det alt i alt er det helt givet en styrkelse af forbrugerens retsstilling på et marked som er i vækst og som for mange i nogle sammenhænge kan være en smule uoverskueligt og det skulle det her så gerne bidrage til at hjælpe på

og andre lignende produkter er

oftest af grænseoverskridende karakter

nu kommer ens regler for forbrugerne hvad enten de køber en timesharelejlighed i spanien eller tilsvarende adgang til at holde ferie på en flodpram i tjekkiet samtidig naturligvis på tide at definitionen af timesharebegrebet i lovgivningen udvides så det bliver sværere at omgå reglerne ved at sammensætte et lidt anderledes produkt end hvad man i klassisk forstand forstand forstår ved timeshare det manglede da bare hvis de europæiske forbrugeres tillid til det indre marked skal øges og det skal den er tiltag som dette der forbedrer forbrugerbeskyttelsen helt afgørende ikke mindst i takt med at forbrugerne via internettet får nemmere adgang til at handle i andre lande det er vigtigt at eu

spiller en aktiv rolle og ikke kun har fokus på at gøre det nemmere for virksomhederne at handle på tværs af europas grænser selv om dette naturligvis også er vigtigt og derfor hilser vi direktivet velkommen det foreliggende

efter vores opfattelse op til direktivets ordlyd og derfor vil socialdemokraterne kunne støtte

at den danske beskyttelse som altid ligger

ikke kun fordi vi stort set altid er på forkant med implementeringen af eu direktiver men også og det er meget afgørende fordi vi har en meget høj grad af regelefterlevelse vi har en stærk forbrugerombudsmand og vi har en velfungerende konkurrence og forbrugerstyrelse

par eksempler desværre kan man frygte at visse af de europæiske lande hvor danske borgere i særlig grad vælger at investere i timeshare ikke har samme grad af direktivimplementering og regelefterlevelse og derfor skal

også være min simple opfordring til regeringen og ministeren at man benytter enhver given lejlighed til at understrege over for deres europæiske kolleger at der naturligvis påhviler dem en særlig forpligtelse

sikre at den lovgivning vi er enige om i europa nu også

gennemgå hvad der er af regler det synes jeg at venstres ordfører klarede så fint det der er vigtigt for os i dansk folkeparti

også det er vigtigt at man her har understreget

udvikler sig stille og roligt hvor man før i tiden altid mente

både campingvogne og så videre med ind i det

er internethandelen reguleret af et andet direktiv nemlig forbrugerrettighedsdirektivet

jeg helt sikker på at ministeren kan svare på men vi er positive over

sf støtter lovforslaget da der er tale om en styrkelse af forbrugerens retsstilling ved indgåelse af aftaler om brugsret til fast ejendom på timesharebasis det drejer sig blandt andet om brugsretten til flodbåde og campingvogne på timesharebasis der er tale om en implementering af et eu direktiv og vores behandling må derfor fokusere på den danske implementering af forslaget som justitsministeriet lægger op til jeg mener at det er uproblematisk forslaget vil

en styrkelse i forhold til at træde tilbage fra en aftale i dag har forbrugeren ti dages fortrydelse

også dække campingvogne og flodbåde hvilket ikke er omfattet i dag

desuden at den erhvervsdrivende ikke må opkræve eller modtage nogen form for forskudsbetaling af forbrugeren hvilket også vil styrke i forhold til fortrydelsesret det ene udestående som jeg gerne vil have ministeren til at forholde sig til er spørgsmålet om standardoplysningsskemaet vi har i andre sammenhænge for eksempel på kreditområdet haft problemer i forhold til dansk praksis med et standardiseret oplysningsskema derfor vil jeg gerne have ministeren til at bekræfte at der er taget højde for eventuelle danske spidsfindigheder i forhold til timeshare

at dansk timeshareejer forening gerne ser at engelsk bliver standardsprog her er vi dog enige med ministeren i at det er til fordel for forbrugeren at aftalen skal forfattes på sproget eller et af sprogene i det land hvor forbrugeren har bopæl eller er statsborger eget sprog er klart at foretrække så med disse bemærkninger

vi i eu landene har nogle ens spilleregler på det her område

at forbrugerne er bedre beskyttet altså forstået på den måde at der er ens regler ligegyldigt hvor

finder sted det vil sige at de oplysninger

er standardiserede og ensartede det gør jo at det som forbruger er meget nemmere og meget hurtigere at sammenligne forskellige produkter og så vælge det produkt som man synes passer bedst til en selv så vi synes det er hensigtsmæssigt med ens regler og det er en styrkelse af forbrugernes sikkerhed

eu direktiv der erstatter et andet gældende direktiv er en meget omfattende sag på papiret men det er såmænd bare en en bemærkning for at sige at

lovforslaget stiller forbrugerne langt bedre

en lang række sammenhænge ved leje og erhvervelse af ejendomme i eu landene og i norge island

det er selvfølgelig nødvendigt at præcisere forbrugernes rettigheder så de så de ikke

fortolkes forkert men bliver fortolket efter hensigten timesharedirektivets formål er at harmonisere visse aspekter af medlemsstaternes love og administrative

om timeshareaftaler aftaler om længerevarende ferieprodukter formidlingsaftaler vedrørende brugsret til logi på timesharebasis

samt bytteaftaler med hensyn til brugsret jeg vil ikke

handler om en fuldstændig harmonisering for at sikre at alle forbrugere i eu får samme høje grad af beskyttelse af deres interesser og for at skabe et velfungerende indre marked for timeshareaftaler med videre det foreslås at det forbrugeraftalebegreb der har været anvendt i den gældende timesharelov og som er udformet på samme måde som i aftaleloven og i store dele af den øvrige civilretlige forbrugerbeskyttelseslovgivning også anvendes fremover det synes jeg er vigtigt at nævne derimod behøver jeg ikke at nævne den række forbedringer

til ordførerne for en positiv modtagelse af lovforslaget som jo har til formål at gennemføre eus nye timesharedirektiv og som medfører en styrkelse af forbrugernes retsstilling på det her område siden timeshareloven trådte i kraft i nitten syv og halvfems er der jo på europæisk plan sket en ganske betydelig udvikling på timeshareområdet

som på mange måder minder om brugsret til fast ejendom på timesharebasis det drejer sig for eksempel om brugsret til flodbåde dem har vi ikke så mange af

og der udbydes endvidere såkaldte længerevarende ferieprodukter som indebærer at forbrugeren mod betaling får ret til en rabat eller til andre fordele omkring logi og transport med videre med de regler der foreslås her udvides beskyttelsen af forbrugerne til blandt andet at omfatte alle aftaler om brugsret til logi med overnatningsmuligheder af mere end en års varighed og aftaler om længerevarende ferieprodukter af mere end en års varighed endvidere bliver det foreslået at en erhvervsdrivende forud

omfattet af loven skal give forbrugeren en lang række oplysninger disse oplysninger sikrer forbrugerne et godt grundlag for at vurdere aftalens reelle indhold

omfatter blandt andet en beskrivelse af produktet produktets pris med videre i tilknytning hertil indføres der

skal benyttes ved oplysning af forbrugeren forslaget medfører herudover en styrket retsstilling for forbrugeren ved at indføre en fjorten dages fortrydelsesret og med henblik på at gøre det

forbrugeren at anvende denne mulighed foreslås det at aftalen skal indeholde et separat standardfortrydelsesskema endvidere er der

om et forbud mod enhver form for forskudsbetaling med henblik på at sikre at forbrugeren har en reel mulighed for at benytte fortrydelsesperioden til at overveje den indgåede

det med handler indgået på internettet og der er det jo sådan at handler som er indgået på internettet om disse forhold der er reguleret

spurgte fru meta fuglsang om det var sådan at der var taget højde for danske spidsfindigheder

der blev spurgt om der var taget højde for alle danske spidsfindigheder i forhold til timesharemarkedet jeg vil svare på den måde at mig bekendt er der ikke spidsfindigheder som der ikke er taget højde for men man skal jo altid passe på med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

morgen onsdag den ottende december to tusind og ti klokken tretten